hummelgaard thomsen og leif lahn jensen

fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om at ressortansvaret for den

over for formålet med det her lovforslag

eller fejl som sker i sundhedsvæsenet

man har lidt når man mister et

når man mister et barn ligesom hvis man mister en ægtefælle eller en forælder

på titusind kroner den grænse betyder at forældre ofte ikke får nogen form for kompensation fordi de økonomiske konsekvenser ikke er store nok og det økonomiske tab vurderes til at falde under bagatelgrænsen

barn er de økonomiske konsekvenser måske nok ikke så omfattende men det er de personlige konsekvenser i meget høj grad derfor synes det også uretfærdigt at forældre sjældent opnår kompensation særlig når der er sket en fejl i systemet lovforslaget lægger endvidere

ud over den økonomiske godtgørelse får ret til gratis psykologhjælp den del af initiativet udmøntes særskilt i en bekendtgørelse

af lovforslaget netop fordi de personlige konsekvenser ved at miste et barn er enormt store

derfor synes vi også det er rigtig positivt at man nu forøger muligheden for økonomisk godtgørelse og indfører den gratis psykologhjælp

som erstatning for det store tab de har lidt

lovforslaget lægger op til at forældre fremover kan få tilkendt et godtgørelsesbeløb på ethundrede og toogtredstusind

man kan få tilkendt som følge af erstatningsansvarsloven i andre sager hvor en person afgår ved døden som følge af en erstatningsberettiget skade i sundhedsvæsenet ministeriet lægger op til at sagerne behandles i patienterstatningen

hvor patienter eller efterladte til patienter her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse behandling eller lignende

økonomisk erstatning kompensere for det tab man har lidt når man mister et barn men det er kun

fremover kompenseres for den tragiske situation de befinder sig i

at opnå en form for økonomisk kompensation som ikke kun dækker udgifter

at man skal tale om

komme med en godtgørelse til forældre der mister et barn som følge af en skade påført i sundhedsvæsenet

hvordan det er for de forældre

på grund af en skade påført i sundhedsvæsenet tror jeg bestemt ikke det er noget man kommer over igen men er noget man desværre må leve med resten af sit liv

jeg husker jo nogle af de sager som vi har haft

i folketinget og diskuteret

en lille dreng slugte et batteri og hvor lægerne overså det og ikke behandlede ham desværre døde

dengang var det også

hvorfor kan man ikke få et signal en undskyldning fra det samfund der faktisk har været skyld i at drengen døde

vi faktisk havde en lovgivning som gjorde at man godt nok lige kunne få hjælp til

nogen kompensation

sagde men det var dog et signal

er der jo også nogle økonomiske belastninger oven i at man har mistet et barn

gå på arbejde dagen efter at de har lagt deres barn i graven

så derfor synes jeg det er på tide at vi

mindst muligt

episoder vi har set

i hvert fald tilføres noget til de forældre som står i den situation

men jeg tror at det at man man får den kompensation og at man også kan få gratis psykologhjælp måske kan gøre det bare lidt nemmere at være i stand

i dag førstebehandler vi lov om ændring af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

og sytten og giver mulighed for en godtgørelse til forældre der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet samt tilbud om gratis psykologhjælp

at miste et barn er et næsten ubærligt tab og uanset hvordan vi som samfund agerer efter tabet

på baggrund af en skade påført af det danske sundhedsvæsen af danske sundhedsprofessionelle vil vi aldrig kunne erstatte tabet af et menneskeliv

men når nu vi alligevel vælger at ændre lovgivningen og giver mulighed for at udbetale en godtgørelse er det bla

til erstatning i dag er begrænset af en bagatelgrænse på titusind kroner

det lyder så banalt når man siger at det økonomiske tab ved at miste et barn kun udgøres af begravelsesudgifterne og at tale om

kan virke helt forkert for vi ved jo at de forældre som mister deres barn skal leve med tabet

det kan være en tung byrde at bære

at vi med lovforslaget her giver mulighed for at forældre kan få gratis adgang til

stiller vi os i enhedslisten positive over for l ni og halvfems det er som det tidligere er nævnt lovforslagets hensigt at forældre der har mistet et barn som følge af en erstatningsberettigende skade påført i sundhedsvæsenet sikres en vis økonomisk kompensation det betyder at forældrene får en godtgørelse på

og toogtredstusind kroner i to tusind og sytten niveau i de tilfælde hvor patienterstatningen har anerkendt den pågældende skade som erstatningsberettigende efter reglerne i klage og erstatningsloven

på grund af en skade påført i sundhedsvæsenet

i møde ved at udbetale en form for godtgørelse selv om det jo på ingen måde kan

lade sig gøre økonomisk at kompensere for det tab forældrene har lidt det rejser da også nogle etiske og juridiske problemstillinger for generelt

det altid betænkeligt at menneskeliv skal kunne kvantificeres i penge

dog sige at i forhold til det her forslag er det positivt at den overordnede kompensation

en meget ubehagelig og meget ensporet måde at gøre menneskeliv op på der er dog nogle ting i det forslag her der virker lidt forhastet og en smule uigennemtænkt der er flere af de problemstillinger der rejses for eksempel om hvorfor det alene er skader der er sket som direkte følge af behandling og undersøgelse og ikke som følge af lægemiddelskader og det bliver afvist med at

ikke afsat midler til i finanslovsaftalen det virker ikke specielt gennemtænkt

er dog i forhold til problemet omkring fødselsskader lovforslaget lægger op til at man alene kan få udbetalt kompensation hvis barnet er levendefødt og jordemoderen eller andre har foretaget en fødselsanmeldelse det virker som en ret teknisk skelnen

jo ikke nogen hemmelighed at der er stor travlhed på hospitalerne generelt og i særdeleshed

det er også velkendt at øget travlhed øger risikoen for fejlbehandling og i de helt ulykkelige tilfælde kan føre til fatale skader derfor bliver man nødt

på grund af utilstrækkelig behandling de vil ikke

ordning nu selv om der jo stadig væk er tale om en fejlbehandling

påført af sundhedsvæsenet eller en skade påført af sundhedsvæsenet men især virker det uhensigtsmæssigt at man lægger grænsen i forhold til at være omfattet af ordningen i forbindelse med fødselsanmeldelsen

jo er velkendt at der godt kan gå adskillige timer og nogle gange dage fra fødselstidspunkt til fødselsanmeldelse det kan være på grund af travlhed på fødegangen

fordi der kan være besvær med at fremskaffe de relevante oplysninger derfor virker det umiddelbart urimeligt

kunne få en kompensation det er også noget patienterstatningen har nævnt i deres høringssvar og derfor vil jeg også gerne

til også forældre til børn der bliver født døde efter toogtyvende uge på grund af skade påført i sundhedsvæsenet også bliver omfattet af ordningen eller i hvert tilfælde som minimum at forældrene til et levendefødt

ikke skal afvente at der er sket en fødselsanmeldelse for at kunne blive berettiget til en kompensation

vi er i enhedslisten af den opfattelse at intentionen om at hjælpe forældre der står i den dybt ulykkelige situation at miste et barn som følge af en skade påført af sundhedsvæsenet ved at udbetale en godtgørelse er positiv det er ærgerligt at forslaget virker

og derfor kan komme til at skabe en urimelig forskelsbehandling

må være noget af det mest forfærdelige et voksent menneske kan komme ud for det er et tab som ikke tåler nogen sammenligning og et tab som ikke kan kompenseres med et pengebeløb alligevel er det fra politisk side fundet berettiget at indføre en ret til godtgørelse til forældre der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet det kan på ingen måder kompensere tabet af barnet men skal udelukkende ses som et forsøg på at styrke rettighederne for de ramte forældre der ud over den symbolske kompensation på de

og toogtredstusind kroner får mulighed for gratis psykologhjælp i dag har forældre som mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet ingen ret til godtgørelse lovforslaget vil ligestille disse forældre med visse andre hændelser

meget enige med de tidligere ordførere at at miste et barn må være en af de mest tragiske triste og ulykkelige hændelser man som menneske kan opleve især når det skyldes skade påført i sundhedsvæsenet

jeg vil derfor ikke gå rigtig meget ind i det her lovforslag for jeg synes at

vi også gerne vil sætte spørgsmålstegn ved hvorfor det ikke gælder

handler om meget få mennesker

det må være det mest forfærdelige man kan opleve at miste sit barn og så ovenikøbet gøre det som følge af en skade i sundhedsvæsenet vi kan jo aldrig nogen sinde med de penge vi sætter af gøre noget ved den smerte og den sorg som familierne er i men jeg synes alligevel at det er et skridt i den rigtige retning at

bliver åbnet for at man kan få gratis psykologhjælp og at man kan få erstatning

jeg har i hvert fald selv ofte som forælder tænkt den tanke at jeg kan klare alt hvis bare mine børn kan blive forskånet for sygdom og

skaden så tilmed er påført af det sundhedsvæsen som skulle hjælpe os bliver det næsten ikke til at bære vi kan ikke erstatte tabet af et barn men vi kan anerkende forældrenes byrde vi synes derfor det er positivt at regeringen ønsker at sikre forældre der mister et barn på grund af skader påført

behandlingen eller undersøgelsen i sundhedsvæsenet mulighed for en økonomisk erstatning vi er også glade for at erstatningen ikke står alene som tiltag men at det følges op med gratis psykologhjælp til forældre der har oplevet at miste et barn under atten år jeg undrer mig

dødfødte børn tilsyneladende ikke er omfattet af lovforslaget i den nuværende formulering jeg mener derfor at vi i en kommende udvalgsbehandling

bør se på hvordan disse forældre sikres mulighed for at modtage erstatning hvis deres barn dør under fødslen på grund

er fuldstændig enig både i de ord og de udtryk som mange ordførere har brugt i forhold til hvor ubærligt og tragisk det er at miste

det her lovforslag handler jo på ingen måde om at prøve at gøre et menneskelivs værdi op i penge eller sætte pris på

til at miste et barn det handler om at gøre op

den uretfærdighed og urimelighed som mange forældre har følt der har ligget i at hvis man mistede sin ægtefælle eller man mistede en samlever eller en anden ældre person

af det mest ubærlige man kan komme ud for noget af

børn skal overleve os man har drømme man har forventninger på deres vegne det er så indgribende i en families liv

en voksen person som havde et forsørgelsesansvar og som havde

tab på sit arbejde i

en skillelinje derfor har vi jo også valgt med lovforslaget at sige at det her

om at gøre prisen op på et menneskeliv det handler om både via psykologhjælp men også via den økonomiske godtgørelse der ligger i lovforslaget at sikre at de her forældre får en mulighed for

har den samme ret til en godtgørelse

erstatning når der er sket en behandlingsskade i vores sundhedssystem

dfs ordfører fru liselott blixt har henvist til nogle

også tidligere hørt om ægteparret mogens og gitte sørensen fra stouby

mistede et barn i behandlingssystemet og som jeg ved har

de forældrepar der har været i kontakt med nogle af mine kollegaer i forhold til den situation man står i som forældre

som vi nu har nævnt men det sikrer at der ikke er andre forældre der kan komme til at stå i den samme situation

får anerkendt en behandlingsskade men oplever at der skelnes mellem om det

her fra talerstolen og det også annonceret at der vil blive stillet nogle flere under lovbehandlingen dem

jeg selvfølgelig se frem til at vi kan få svaret på og også få afklaret der er jo heldigvis ikke tale om nogen stor gruppe heldigvis

det her er tragiske sager som vi taler om men det er selvfølgelig også vigtigt at vi får en afklaring omkring nogle af de spørgsmål der kan være i forhold til hvorfor lovforslaget er afgrænset som det er og dem håber jeg på vi kan svare på fyldestgørende i

side støtte det her lovforslag som er en opsamling af en række justeringer af den danske folkeskolereform som vi jo bakker op om og som skal sikre alle unge en god start på livet

nogle flere muskler og give dem mulighed for at udtale sig også om skoledagens længde ligesom vi også bakker op om

for os og som jeg vil fremhæve i dag er forældres mulighed for at få et retskrav på at få testet deres børn for ordblindhed det er vores vurdering at langt de fleste kommuner gør det rigtig godt

nu får forældrene mulighed for at få testet deres børn det bakker vi varmt op om ligesom vi

at fortsætte deres frikommuneforsøg i gladsaxe gentofte og odsherred

de første to år efter folkeskolereformen og vi håber at at vi kan blive enige om bredt i folketinget at det folkeskolen har brug for nu er ro stabilitet

dansk folkeparti værsgo

tak formand det gik lidt hurtigt med socialdemokratiet det er jo alt godt fra skolehavet der er i dette lovforslag

det hele men en del af det inklusion er jo som udgangspunkt grunden til at vi

har de her justeringer

der var en ekspertgruppe tilbage i maj to tusind og seksten

føres ud i livet uden lovændringer

er bare en lille lovændring så man i dag siger at det er skolelederens ansvar at sikre at alle elever trives og har det godt for dansk folkeparti er det selvfølgelig vigtigt og det kan vi sagtens

inddraget ved skemaplanlægning det har jo været et kæmpe problem med de lange skoledage

at gøre som skolebestyrelsen siger men vi forventer at de selvfølgelig lytter til skolebestyrelserne ude på skolerne

øgede muligheder for eksterne undervisere hvilket også er godt

at man gjorde gældende praksis

det vi i dansk folkeparti frygter og har frygtet gennem hele forløbet er at man pludselig gør det her til en ladeport for kommunerne så man kan ansætte endnu

vi har selvfølgelig forståelse for at man ude i kommunerne kan have rekrutteringsproblemer vi ved at det er et problem og det er en af grundene til at man har ansatte i skolen uden

derfor vil vi egentlig foreslå

en opfølgning af lovens konsekvenser

hvert fald bede ministeren om at forholde sig til om hun synes det er en god idé

kontroversielt er selvfølgelig anerkendelse af udenlandske pædagoguddannelser vi er klar over at anerkendelsen

på pædagogområdet det vi hæfter os ved er at styrelsen for forskning og uddannelse kan forlange en prøvetid eller egnethedsprøver

ansøgere til skoler med udenlandsk baggrund

styrelsen lejlighed til

at give kandidaten en prøvetid eller at bede om en egnethedsprøve jeg er ikke klar over om ministeren overhovedet har svar på dette

hvad skal man sige omfanget af det

fra det europæiske økonomiske samarbejdsområde og så fra tredjelande

lærernes

fritaget for at undervise i kristendomskundskab bliver ophævet der var i høringssvarene forskellige krav om at den mulighed skulle udbredes til andre faggrupper der foreslog danmarks lærerforening jo at ophæve den regel og det støtter vi i dansk folkeparti

da venstres ordfører anni matthiesen desværre er forhindret i at være til stede i folketingssalen i dag har jeg lovet at læse talen op på hendes vegne i dag behandler vi l en hundrede og ni og i den forbindelse skal jeg meddele at venstre naturligvis stemmer for dette lovforslag forslaget er en opfølgning på folkeskolereformen som vi i

desuden er lovforslaget en opfølgning på det inklusionseftersyn som vores tidligere

iværksatte i to tusind og femten og hvor en ekspertgruppe kom med en række forskellige anbefalinger i

på social og indenrigsområdet hvor vi aftalte at gøre udredning af ordblindhed til et retskrav ordblindhed er hyppigste årsag til langvarige læse og skrivevanskeligheder og derfor er det også

også sætter ind så tidligt som muligt alt for mange har gennem hele livet haft store vanskeligheder med at læse og skrive og dette forfølger dem ikke kun i skoleårene men ofte også når de starter på arbejdsmarkedet derfor er det meget afgørende at vi bliver bedre til at opdage ordblindhed tidligt i skoletiden og sætter ind med hjælp ja jo før jo bedre derfor glæder det mig også meget at skolelederne med dette lovforslag forpligtes

i samråd med forældre og eleven at tilbyde elever med læsevanskeligheder og tegn på ordblindhed en ordblindetest på tredje klassetrin samtidig får forældre krav på en ordblindetest i barnets skoleforløb fra marts måned i fjerde klasse

lovforslaget her lægger regeringen op til en række forskellige ændringer af folkeskoleloven

tidligere undervisningsminister fru ellen trane nørby umiddelbart efter sin

et eftersyn af inklusionslovgivningen fra to tusind og

og fortsat giver ganske store problemer i folkeskolen og det er vores opfattelse at

en fuldstændig mekanisk og uanvendelig tilgang til at styrke

specialundervisning derfor har har vi

at der blev lagt luft til seks og halvfems

med en understregning af at der nu skal tages udgangspunkt i det enkelte barn frem for en procentmålsætning og at det er udmærket

at det nu følges op af ændringer der præciserer at undervisningen skal tilrettelægges så den også tilgodeser at alle elever udvikler sig socialt og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber

præger undervisningen og præger mange læreres opfattelse af hvad der skal foregå i skolen

det er fint at vi får det præciseret hvad angår forslaget om at udvide adgangen til at inddrage eksterne undervisere så de ikke alene kan undervise efter den almindelige gæstelærerordning men også i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i

men jeg har noteret mig at der er sket en række

det blandt andet er blevet efterspurgt af

tydeliggøres ansvaret for at den enkelte eksterne underviser har tilstrækkelige undervisningskompetencer og er i stand til at indfri målene for fagene så dermed mener vi

at der ligger en imødekommelse og en fin tilretning

udkast til lovforslag vi synes det er rigtig godt at der sker en

om elevers læsevanskeligheder kan skyldes ordblindhed og vi er tilfredse med at forældrene nu også får

retskrav på at der gennemføres en ordblindetest for barnet der er desværre ingen tvivl om det er jeg i hvert fald ikke i tvivl om at indsatsen i forhold til ordblinde elever på nogle skoler ikke er god nok går man ind og kigger

springer det voldsomt i øjnene at kommunerne kun fik medhold i fjorten procent af de sager der blev indbragt for klagenævnet og at man gik ind helt konkret og

er en gigantisk mængde af sager der indbringes nej det er det ikke

sag som kommunerne faktisk afgør i overensstemmelse med lovgivningen det er et gigantisk problem så derfor vil vi sige at det er rigtig positivt at man foretager den her ændring det er rigtig vigtigt at man også tager initiativ til at skolerne i endnu højere grad

lever op til lovgivningen lovforslaget

indeholder også en øget inddragelse af skolebestyrelserne i fastlæggelsen af elevernes skemaer vi synes det er en rigtig udvikling at styrke forældrenes indflydelse på skolens ledelse og vi støtter forslaget om at skolebestyrelsen fremover skal have forelagt skolens skemaer og rammerne for

de skiftende skemaer til udtalelse når det er sagt

enige i betragtningerne i lovbemærkningerne om at forældrenes stigende utilfredshed med de lange skoledage i høj grad skyldes lokale problemer med udmøntningen af reformen jeg er sådan set ikke i tvivl om at der også er lokale problemer men jeg tror at rigtig mange forældre helt grundlæggende er utilfredse med at få dødtrætte børn hjem fra en lang skoledag hvor udbyttet af de sidste timer har været alt for

de bemærkninger til lovforslaget gør nu ikke andet end at vi synes at det konkrete det konkrete forslag til ændring er fornuftigt

og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

der er blevet nævnt en hel række af de her ændringer

mange ting om det gode ved dem som jeg ikke skal gentage jeg hæfter mig ved at man forbedrer mulighederne for at gennemføre princippet om inklusion og at man udvider skolebestyrelsernes ansvar alle de her små men gode ændringer udspringer af princippet om at man skal lære af sine erfaringer

i rækken af partier der

de elementer der indgår i lovforslaget skal heller ikke som liberal alliances ordfører

særdeles positivt ved det og så også komme ind på nogle nogle

mener kunne være anderledes

det element i det her lovforslag som handler om at man i højere grad

kan få eksterne undervisere ind i folkeskolen og der kan man selvfølgelig have den bekymring der hedder jamen er de her eksterne undervisere så dygtige nok i

er noget af det som enhedslistens ordfører var inde på men jeg tror at noget af det vi i høj grad savner i den danske folkeskole i dag

at vi får nogle begejstrede undervisere ind som kender deres område eller fag om det så er et håndværk eller om det er

et teoretisk fag så godt og er så engagerede og

i det at det smitter af på børnene og det er noget af det som de eksterne undervisere kan fordi de

fra et eller andet som de er eksperter i

hele elementet hele ideen i at vi skal bringe lokalsamfundet ind i folkeskolen på den her måde

synes vi er helt helt rigtigt så meget mere af det og

også glade for at man vælger at inddrage skolebestyrelserne noget mere det er ikke nogen hemmelighed at alternativet ønsker en friere folkeskole forstået som

folkeskole med større selvbestemmelse som i høj grad ligger hos skolebestyrelserne

i stedet for at man kun som skolebestyrelse har ret til at udtale sig om de skoleskemaer som ledelsen fastlægger

dem der faktisk lægger de her skemaer og i højere grad også har indflydelse på skolens hverdag og de strukturelle rammer for skolen det vil sige både skoleskemaerne og

det kunne være at man i den ombæring så også skulle kigge lidt på hvem er det der sidder i skolebestyrelserne skal der nogle repræsentanter ind fra det omgivende samfund som kan være med til at sikre at det arbejde der er i skolerne har den her forankring i lokalsamfundet som mange efterlyser

sige at eleverne

i bestyrelser og i elevråd skolerne vi har så meget brug for at eleverne kommer tilbage

og tager ejerskab over deres egen skole mange elever føler

inddraget hvordan får vi lærerne inddraget

også efterspørger i deres høringssvar om man skulle overveje en eller anden form for

nogle kritiske perspektiver det er ikke så meget i forhold til det der er indholdet i

fedtlaget alt det som hedder målstyring de obligatoriske nationale test alt det som skolerne stadig væk får pålagt ovenfra fra kommunalbestyrelserne som får det fra ministeriet

hele det fedtlag der ligger mellem

den kommunale forvaltning og skolernes bestyrelse og skolernes ledelse

en masse frivillighed derude og sige til skolerne i det omfang i har lyst

have nationale test på jeres skole så gør i det og i det omfang i har lyst til at måle på det

men det bør ikke være et krav der kommer oppefra for det er det der gør at skolerne i høj

jeg er meget meget glad over det lovforslag vi behandler her i dag

inklusionseftersyn som blev sat i gang af

radikale venstre tilslutter sig fuldt ud nemlig at vi går væk fra et måltal for inklusion

kvalitativt formål for arbejdet i folkeskolen derfor vil jeg tillade mig at

lovforslagets bemærkninger der side seks højre spalte hvor der står selv om det allerede følger af folkeskoleloven at folkeskolen skal være et sted

af et inkluderende læringsmiljø forstået som faglige og sociale fællesskaber hvor eleverne udvikler sig fagligt og alsidigt herunder socialt og trives vurderes det at være hensigtsmæssigt ved lovændring at understrege over for hele folkeskolen

og forældre samt det omgivende samfund at folkeskolen skal være et sted hvor alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt herunder

stede når eleven deltager i fællesskabet både fagligt socialt og kulturelt

både har samarbejdsmæssige og venskabelige relationer til andre elever og føler sig som en del af fællesskabet det sikrer at man deltager i fællesskabet det kan næsten ikke siges bedre og mere præcist og mere omfattende end det bliver gjort her og jeg fortsætter med henblik på

et inkluderende læringsmiljø i skolerne foreslås det at skolebestyrelserne forpligtes til at udarbejde principper for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber alt det her

hjemme ved mit skrivebord det er det ikke men jeg har været med i diskussionen der

for at vi er nået så langt at vi har gjort op med måltal

vi ser på det kvalitative samvær og fællesskab i folkeskolen gældende for

skal ud over den her beføjelse de

udtale sig om skolens skemaer inden skolestart og om rammerne for skemaer der ændres i løbet af skoleåret

vi afskaffede skolenævnene

hvor det var et folketing der var stærkt inspireret af de frie skolers bestyrelsesarbejde derfor er der også grundlag for nogle at pege på sammenhængen mellem den måde vi gør det på i folkeskolen

formulerede man det på følgende måde skolebestyrelsen varetager sammen med skolens leder ledelsen af den enkelte folkeskole

vidtgående ledelsesbeskrivelse så skolebestyrelsen er ikke en ligegyldig instans i folkeskolen den spiller faktisk en meget stor rolle og skal sammen med skolens leder foretage ledelsen af folkeskolen

det vil jeg godt understrege at er rigtig mange gode elementer

bemærkningerne omkring begrebet eksterne undervisere og der er jeg enig i den bekymring som en del ordførere har givet udtryk for

mener at vi skal holde meget nøje øje med hvilken udvikling der sker og

at lederen har ansvaret for at undervisningen lever op til kravene i folkeskoleloven

har ansvaret for at målene for fagene nås det er selvfølgelig kan man sige nogle stopknapper der bliver lagt ind

har haft omkring loven om folkeskolen generelt så

samlet set

er det jo en justering af folkeskolereformen

dag og det synes jeg er værd at bemærke idet der har været snakket meget om hvorvidt der er brug for justeringer

der viser vi jo i dag at når noget giver mening at ændre

sådan set ganske fornuftige

vægt på særlig tre emner det første er det her med ordblindhed med forslaget

at elever med læsevanskeligheder kan få en ordblindetest og man giver samtidig forældre retskrav på en ordblindetest til deres børn i fjerde klasse det er rigtig vigtigt

går ud af den danske folkeskole eller som er kommet for langt op

er blevet opdaget at de var ordblinde og det er jo frygteligt for de

de går og tænker hvad er det der er galt med mig eller hvorfor

kunne de have fået en meget bedre start på deres skoleliv med mange flere sejre derfor er det her et rigtig vigtigt tiltag der sikrer at de gode indsatser som sker mange steder lokalt nu vil blive spredt til hele landet det er også noget som mange partier i folketinget har kæmpet for

arbejde lige præcis med det her så er der et forslag om at øge skolebestyrelsernes indflydelse på skoleskemaerne

i hvert fald bliver hørt nu det tror jeg er vigtigt efter at

her skemaer og hvorfor de ser ud som de gør kan det kun give mening at forældrene til børnene

får mulighed for at udtale sig om den del

med større hensyntagen til børnenes fritidsliv når det så er sagt står der jo i høringssvarene at man gerne havde set

givet mere frihed ud til skolebestyrelserne

at veksle skoledagene lidt kortere

flere timer med to voksne vi er nået langt siden vi startede denne folketingssamling eller

efter folketingsvalget skrev vores hyrdebreve om at man kunne veksle dagen kortere jeg tror der var ni og halvfjerds skoler der brugte

over halvdelen af landets kommuner men vi kan godt nå endnu længere vi kan godt lægge den tillid ud og tro på at

som der også er blevet sagt en masse om

her inklusion hvor man nu skifter kurs forstået på den måde at man tager udgangspunkt i pædagogisk inklusion og ikke i procentuel inklusion som socialist har jeg altid kæmpet for inklusion både i skolevæsenet og sådan set også i vores samfund men det skal ikke ske fordi vi lige præcis skal inkludere seks og halvfems procent i et skoletilbud det er der ingen der har begreb om hvorvidt giver mening på den enkelte skole det må altid tage udgangspunkt i barnet og det begynder det at gøre når man laver de ændringer vi laver i dag og når man afskaffer procentsatsen så det er rigtig godt derudover

en række andre ændringer som de tidligere ordførere også har redegjort for og som vi også bakker op om

bruge lejligheden til at sige at jeg mener at det her skal være den første

det mener jeg fordi jeg synes der er et råb om

at der er flere partier der mener at der er brug for ro om folkeskolen jeg har det sådan

en dårlig idé at lade dem lide i stilhed så jeg vil egentlig gerne opfordre til at det hvis man tror på at man kan skabe ro

gennem nye justeringer ligesom de her justeringer så en justering kunne være at give skolebestyrelserne mere frihed til at veksle skoledagen kortere for at have flere timer med to voksne noget andet kunne også være ligesom at tage højde for det når fire og firs procent af alle børn i danmark siger at deres skoledag er for lang og så se på

ansatte rundtomkring på skolerne og siger at de drukner i dokumentation og bureaukrati skal arbejde videre med

frigør dem hvordan vi frisætter dem det tror jeg

et samråd om lige om lidt tror jeg det giver rigtig god mening at kigge på

vi har sådan set haft den tilgang fra starten at vi synes der var en side

af folketingssalen der ligesom stod og sagde alt med reformen er godt den skal bare have ro og i hvert fald ti år så ved vi om den virker og så var der en anden del af salen som sagde rul hele reformen tilbage vi synes sådan set at meget af det gods som reformen er bygget på at mindske betydningen af

den sociale baggrund og tage udgangspunkt i faglighed at øge samarbejdet mellem lærere og

åben skole er tanker som er fantastiske og som vi stadig skal bidrage til men vi kan også se at der er problemer derude

og står bag reformen men hvorfor gør sf så

som os andre nemlig bringer de ændringer op i folkeskoleforligskredsen så vi kan snakke om dem i stedet for at sende et par linjer

bedt ministeren om at de ting jeg har nævnt skal komme op på næste møde og jeg også bedt om at der skal være et møde i folkeskoleforligskredsen så jo det kommer bestemt op i folkeskoleforligskredsen hvor jeg håber at dansk folkeparti der også tidligere har sagt at man gerne vil lytte til forældrene og eleverne

at se på om der er brug for justeringer så vil

stået og sagt at man skulle bruge § seksten b mere så det blev lettere at veksle timerne og

vi har et engageret personale og skolebestyrelser over hele landet som lægger et utrolig stort og prisværdigt engagement i skolernes daglige drift i to år har vi nu testet den nye folkeskolereform af og det er derfor fint at vi med lovforslaget får lavet et serviceeftersyn af reformen konservative kan derfor støtte lovforslaget i sin helhed konservative har hele tiden været fortalere for at vores børn skal tilbydes en kvalificeret undervisning og det er heller ingen hemmelighed at vi måske mere er optagede af kvalitet

af kvantitet vi ser derfor med nogen bekymring på de problemer man ude på skolerne har med at skaffe kvalificeret personale

ikkefagudlært personale til undervisningen konservative er derfor glade for at der i lovudkastet er anført at ministeriet vil følge brug af ikkekvalificeret vikardækning tæt jeg håber derfor at ministeren på et tidspunkt

for hvordan situationen er i landet og at vi ikke bevæger os over i en udvikling hvor det mere er reglen end undtagelsen at man gør brug af ikkekvalificerede undervisere

for det virker jo noget paradoksalt at vi har forlænget skoledagen i en tid med mangel på læreruddannede eller tilsvarende og dermed har skabt os selv et problem

jeres kommentarer og tak til folketingets partier for opbakningen til lovforslaget som vi fremsætter i dag over hoveddøren til brenderup realskole på fyn

indmuret en sten med indskriften kundskab er magt og det mener jeg er helt centralt når vi taler om hvad det er

til at tage ansvaret for sin egen tilværelse det er nu to

år siden at folkeskolereformen trådte i kraft og kommuner og skoler er godt i gang med at implementere reformens forskellige elementer nogle steder går det godt andre steder er der udfordringer med at få det til at fungere i løbet af de

to år har det vist sig at der er steder i folkeskoleloven som med fordel kan justeres for at følge op på den lovgivning som blev gennemført som led i folkeskolereformen og det er det der er formålet med dette lovforslag det er vigtigt at skolerne lærerne

fokus på dannelse og kundskaber lovforslaget handler blandt andet om at forældrebestyrelserne skal have mere indflydelse det handler om bedre inklusion

om udvidede muligheder for at trække på eksterne undervisere jeg vil ikke gennemgå alle elementerne men jeg vil komme med nogle vigtige nedslag netop det med at inddrage forældre via skolebestyrelserne er meget centralt for skolen er folkets skole skolen er elevernes lærernes og forældrenes og derfor skal forældrene også have mere at sige på deres børns skoler det er helt naturligt

til at skabe en god og stærk folkeskole det fremgår af regeringsgrundlaget for et friere rigere og mere trygt danmark at regeringen ønsker mere inddragelse af skolebestyrelsen når elevernes skemaer skal planlægges det skal ikke

ved et ønske forslaget om at skolebestyrelserne skal have mulighed for at udtale sig om skolens skemaer giver helt konkret de enkelte skolebestyrelser større indflydelse på hvordan skoledagen skal organiseres på netop deres børns skole

for vi skal have en bedre inklusion i folkeskolen og vi skal sikre at så mange elever som muligt får et helt almindeligt skoleliv og trives og udvikler sig fagligt i november to tusind og femten blev der nedsat en ekspertgruppe som skulle se på hvordan det gik med inklusionen i folkeskolen ekspertgruppen blev bedt om at komme med anbefalinger til hvordan vi kan forbedre arbejdet med inklusion

ekspertgruppen har vurderet at folkeskolen udgør et godt fundament for arbejdet med inklusion men de anbefaler også at folkeskoleloven bliver ændret

loven at folkeskolen skal være præget af et inkluderende miljø et rum hvor alle elever udvikler sig fagligt og socialt de foreslår også at det er skolebestyrelserne der fastsætter principperne for skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer det skal være med til at understøtte de enkelte skolers arbejde med inklusionen

anbefalinger vedrører dog initiativer som ikke

handler om lovændringer det fremgår også af regeringsgrundlaget at regeringen ønsker at udvide adgangen til inddragelse af eksterne undervisere fra for eksempel virksomheder og organisationer det giver lovforslaget også mulighed for så folkeskolerne fremover kan inddrage det omgivende samfund endnu mere i undervisningen når det giver mening skolerne kan for eksempel gøre brug af undervisere på den lokale erhvervsskole eller fra lokale virksomheder på den måde kan eleverne få større indblik i hvilke muligheder

efter folkeskolen og undervisere kan gøre undervisningen mere varieret

ansvar for undervisningen i folkeskolen og det ændrer lovforslaget ikke på endelig vil jeg fremhæve retskravet om

vil jeg sige at det naturligvis er et område som jeg

halvandet år siden blev it systemet efi skrottet og al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige har siden været suspenderet

kommer det i gang igen men hele det her automatiske system måtte man

jo skrotte i tiden der er gået er gælden til det offentlige angiveligt steget til omkring hundrede milliard kroner vi får de nyeste tal senere på ugen har jeg forstået det er jo et kæmpe problem og det er fuldstændig afgørende for en krumtap i vores samfund som skattevæsenet er at inddrivelsen af skats afgifter og andre betalinger til kommuner stat forsyningsselskaber og så videre kommer til at fungere

om end kommunerne kompenseres for en betydelig del af restancerne som det er i dag

er det åbenlyst hvorfor kommunerne er frustrerede når inddrivelsen af gæld de har til gode og som

socialdemokratiet har jo presset på for forskellige tiltag på det her felt og vi hilser alle tiltag der retter op på vores skattevæsen velkommen vi skal have genskabt et effektivt og retfærdigt skattevæsen og vi skal have genskabt danskernes tillid til skat

statsministeren måtte kaste håndklædet i ringen og omdanne regeringen for at overleve som statsminister indgik vi som bekendt en aftale med den tidligere venstreregering om en investeringsplan for et nyt skattevæsen

side ønsket os en langt mere ambitiøs aftale indsatsområderne i skat opprioriteres slet ikke faktisk kan der godt vise sig at være nedprioriteringer på flere af dem

er godt at vi nu har taget fat på at løse de store udfordringer der ligger foran os med at få skabt et nyt

et af de områder der faktisk tilføres midler er altså inddrivelsesområdet som lovforslaget her beskæftiger sig med om det er tilstrækkeligt

om et nyt system bliver klart til den ønskede tid og med den ønskede effekt har vi til gode

i april to tusind og seksten indgik regeringen og kl en aftale der skal føre til tiltag om inddrivelse af kommunale restancer og med aftalen skal kommunerne kunne overtage de inddrivelsesopgaver

juni to tusind og seksten afgav vi som bekendt i skatteudvalget en beretning i forbindelse med behandlingen af

på det tidspunkt hvor vi tilkendegav at vi forventede at regeringens fælles forståelse med kl ville blive fulgt af et lovforslag

kommunerne og beretningen fra to tusind og seksten og skal danne grundlag for at kommunerne nu kan overtage inddrivelsesopgaven med deres fortrinsberettigede krav det er altså krav der drejer sig om

betaling for rottebekæmpelse og andre typer af forpligtelser der hviler på ejerskabet af fast ejendom

det vil altså være krav der ikke er under inddrivelse hos skat når loven træder i kraft de krav der er under inddrivelse hos skat på ikrafttrædelsestidspunktet vil skat skulle inddrive men kommunerne kan få mulighed for efter ikrafttrædelsen

krav der er sendt til inddrivelse hos skat enten med henblik på en afdragsordning eller modregning netop de her krav vi taler om de fortrinsberettigede burde jo nærmest altid være helt i bund hvis ellers inddrivelsen fungerede netop fordi skat i sidste ende har kunnet kræve en ejendom solgt hvis ikke gældsposterne blev betalt for derefter så at kunne få betalt den skattegæld der der udestod så det er altså en gældspost man har en ganske stor tilskyndelse til at få betalt som den første hvis man forestillede sig den situation at man man skyldte de her penge lovforslaget vil fremover give kommunerne mulighed for at kunne inddrive eksempelvis de kommunale ejendomsskatter ved udlæg foretaget af en kommunal pantefoged i den faste ejendom ved udlæg via fogedretten eller i

gennemfører i overskydende skat eller børne og ungeydelse det ligger også i lovforslaget at kommunerne gives mulighed for at samarbejde om inddrivelsesopgaven lokalt på tværs af kommuner herudover nævnes det i lovforslaget at de øvrige punkter der bliver berørt i aftalen med kl i øjeblikket er genstand for analyser i skatteministeriet

analyser over for udvalget som led i udvalgsbehandlingen her desuden mangler regeringen at få forhandlet en bebudet aftale på plads med kl om et afkøb af de gældsposter som kommunerne har til gode men som skat ikke har formået

inddrive hvordan det går med den sag vil vi også gerne have belyst undervejs i udvalgets arbejde med

som sagt er situationen alvorlig når det drejer sig

min egen ordførertale men der er en enkelt ting som jeg

kunne være relevant at diskutere og det er jo at

bliver vurderet til at

fem og tredive årsværk svarende til atten

skat og den situation skat befinder sig i og det at der i høj grad

for at genoprette skat så er det måske principielt forkert i det hele taget at tage penge fra skats ramme så mit spørgsmål er egentlig om ordføreren i forbindelse med udvalgsbehandlingen vil være parat til at se på om vi kan finde

det vil kommunerne gøre og derfor ser man en mulighed for at spare de penge

i skattevæsenet tværtimod er der jo en række områder hvor vi mener at regeringen ikke har været villig

burde have udført fordi man i forbindelse med strukturreformen i to tusind og fem fik den her opgave

så er der afsat nogle årsværk til den men opgaven bliver jo ikke udført og når en opgave som så ikke bliver udført i skat lige pludselig skal overføres til nogle andre og der så følger nogle årsværk med over

lovforslag der handler om

jo mildt sagt går ret skidt

nu at gælden stiger ret markant som jeg har læst

opgaver det synes vi i dansk folkeparti at

situation jeg tror så det

midlertidig løsning fordi der i hvert fald fra den tidligere

gælden lige nu med op mod en milliard kroner om ugen hvilket jo er

er det her lovforslag bestemt

hovedsagelig om ejendomsskatterne som kommunerne

kan så også få mulighed for at tilbagekalde nogle krav som er

nogle af de andre tiltag som allerede er

mange forskellige fordringstyper der er rigtig mange forskellige rentesatser og

lavet en aftale om at få rettet op på det nogle renter bliver tilskrevet dagligt nogle månedligt

med til at sætte en del ekstra ressourcer af

kommer altså flere ressourcer til inddrivelse men

forlængelse af det spørgsmål jeg stillede til herre jesper petersen

og vi ved

i skat som så bliver overført til kommunerne så er der nogle indtægter man ikke får altså hele hele katastrofen omkring skat handler jo om at det har kostet os alle sammen

står vi så her og der er tale om fem og tredive årsværk det er selvfølgelig ikke mange tusinde

det er alligevel fem og tredive årsværk og der er noget principielt forkert i at skære ned på skat i en situation hvor skat jo har brug for mange flere ansatte end dem som allerede er blevet givet med genopretningsplanen en genopretningsplan

kan inddrive penge men sandheden er jo at der ikke bliver inddrevet nogen penge

om ikke andet så i hvert fald midlertidigt for at man trods alt

af ressourcer midlertidigt

den her opgave fremadrettet jo men det er netop også

begynder at tænke indtægtssiden og udgiftssiden

som hedder skats kontrol med udbetaling af negativ moms og statsrevisorerne udtalte i den

en skattemedarbejder for det er klart at der er områder på afgiftssiden og på momssiden hvor

med fordel kunne ansætte nogle flere medarbejdere men det taler jo ikke imod det her lovforslag

atten altså der bliver lagt op til

en mellemfase kan man sige hvor vi skal finde helt præcis skal være af fordringstyper og hvem

at for eksempel de kommunalt ejede forsyningsselskaber også gerne vil have opgaven

hvor man jo har gang i et arbejde med at have arbejdsgrupper begge steder og

for helt præcis at finde ud af hvor snittet skal ligge

er regeringen i gang med at rydde op i skat med skatteministeren

roret er der heldigvis bred konsensus om behovet om behovet for denne oprydning så vi sammen kan få skabt et nyt robust og mere effektivt skattevæsen de seneste år har været præget af dårlige historier historier der svækker borgernes tillid til det system som skulle sørge for at forvalte de penge der skal bruges til gavn for vores fælles samfund en af forudsætningerne

er at

er en effektiv inddrivelse af gæld til det offentlige og det er dér vi har problemer lige nu

i to tusind og fem slog man inddrivelsen sammen

har det været efi der de seneste år har skullet inddrive skatterne og vi ved jo alle sammen

nødt til at sætte inddrivelserne på pause indtil vi

styr på om det er retmæssige lovlige fordringer eller om

konsekvenser især

og det har vi ikke siddet overhørig

lyttet til hvad kommunernes ønsker har været og forsøgt at imødekomme de ønsker de har haft om at få lov til selv at inddrive restancer og det er på den baggrund at

en konkret aftale om at kommunerne fremover igen overtager inddrivelsen vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion for nye

konkret foreslås det at kommunerne fremover vil kunne inddrive de

dels ved udlæg foretaget af en kommunal

udlæg via fogedretten i den faste ejendom eller andre aktiver

modregning som kommunerne selv gennemfører i overskydende skat forslaget gælder i udgangspunktet kun nye fordringer der kan dog være undtagelser hvor kommunen tilbagekalder krav der allerede har været sendt til inddrivelse i skat forslaget er altså en løsning der vil kunne hjælpe kommunerne med at få deres penge allerede fra

imødekomme de ønsker der har været fra kommunernes side

kl og regeringen og enhedslisten støtter indholdet i den aftale

og nu med den vedtagne genopretningsplan som jo netto skal tilføre tusind ekstra medarbejdere så er man da kommet et skridt i den rigtige retning og man

lille skridt men et meget stort skridt i forhold til genopretningen af skat i to tusind og fem var der cirka ellevetusinde

ansatte i skat i to tusind og femten var der cirka seks

it systemer og ikke mindst efi skulle overtage mange af arbejdsopgaverne og det skrottede efi

at der er blevet nedlagt så mange stillinger i skat som der er blevet nedlagt så problemet skal løses ved at ansætte flere personer

også selv om enhedslisten støtter aftalen mellem kommunernes landsforening

er der et eller andet

skat skulle løse opgaven skat løser ikke opgaven kommunerne må tage over og hvad er det så i virkeligheden vi er i gang med at

tilbageføre området midlertidigt eller hvad bliver det permanent måske og så skal det tilbage igen så

jo løses ved at man simpelt hen fik skat til at fungere og fik tilført skat endnu flere ressourcer end end tilfældet

vurderes det i lovforslaget her at det årlige ressourceforbrug i kommunerne fra to tusind og sytten vil udgøre fem og tredive årsværk svarende til atten million kroner

fem og tredive årsværk fordelt på rigtig mange kommuner

er man kommet frem til det tal it udgifterne

af særlig meget hvad ligger der bag de beregninger det synes jeg i hvert fald

at merforbruget i kommunerne eller den øgede bevilling til kommunerne eller det

overtager opgaven bliver modsvaret af et mindre forbrug

mon ikke skat kunne bruge de fem og tredive årsværk til nogle af de mange andre brændende platforme

tænke indtægtssiden og udgiftssiden mere sammen når vi nu for eksempel får en rapport fra rigsrevisionen som statsrevisorerne

kommenterer og som kommer ud lige før jul i december og hvor der på side tre og tyve står at i forhold til negativ moms er det sådan at hver medarbejder på området i gennemsnit i to tusind og femten lavede reguleringer det vil sige stoppede forkerte udbetalinger for syv og tyve million

vi har en udgift i det her lovforslag på atten

ansætte en medarbejder til skatteminister

million kr som så ville hente hvis vi

syv og tyve million kroner ind

den form for økonomitænkning og businesscases man for eksempel arbejder

ude i kommunerne men i skat er det fraværende fordi finansministeriet tilsyneladende forstår

yderligere ansættelse af folk i skat som en udgift

vi er for aftalen der er lavet mellem

og det er derfor at vi har fremlagt den her massive investeringsplan som jeg kan høre enhedslisten tager

om vi stemte for den samlede finanslov fordi der også samtidig blev tilført flere midler til skat det har vi ikke gjort det

vi støtter alle midler der bliver tilført til skat vi er faktisk kede af at vi ikke er er med i

forhandlinger der er det har en lidt pudsig historik

hvor man skulle skrive under på et bestemt papir som havde en bestemt historieskrivning om hvad der var sket i fortiden

nu hedder det ikke borgfredspartier mere nu hedder det aftalekredsen

høre at partierne kalder det og så sidder man

alle delelementer og alle ændringsforslag til finansloven og hvad det præcist er som spørgeren henviser til men

jo ikke noget mærkeligt i at man ikke stemmer for en samlet finanslov selv om der er delelementer

som man måtte være enig i hvis der samtidig er mange andre elementer og det var der jo som bekendt som enhedslisten er uenig i men jeg kan gøre det fuldstændig klart som jeg har gjort mange gange også fra den her

er det her lovforslag l en hundrede og to en konsekvens af en af de store og meget dyre it skandaler i skat nemlig den såkaldte

efi skandale som jo medførte at der blev opkrævet skattegæld som var forældet og altså derfor i strid med loven

der skal nu udvikles et nyt inddrivelsessystem med det her lovforslag overtager kommunerne inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav kommunerne vil fremover kunne inddrive de kommunale ejendomsskatter ved udlæg foretaget af en kommunal pantefoged i fast ejendom udlæg via

efi er jo på rigtig mange måder et råddent fundament at bygge videre på desværre der

inddrivelsessystem og derfor må der jo også handles lidt midlertidigt

være fra skat man tog pengene som det også er

enormt store summer der

forkert derimod vil jeg hæfte mig ved at det vi står med her jo

en skandalesag af de helt store fordi der er nogle ting der ikke er gået som de skulle der er måske nogle efterretninger der ikke har været helt på plads nogle ambitioner der har været lidt for langstrakte og nogle ting der ikke rigtig er blevet tjekket og noget agilitet i forhold til udviklingen

fra kammeradvokaten vi har haft lange møder

det rigtige eller ej men hvis vi virkelig vil til bunds i og forstå hvad det er problemerne er i skat og have en adfærdsændring så

ikke sker igen så vil jeg bare sige at så synes jeg godt nok ikke man skal

der må godt være nogle børnefejl de må godt begå nogle nogle missere her i deres første inddrivningsperiode

inddrivelsen blev ved med at ligge hos kommunerne

og ikke en kommission og ikke en offentliggørelse af den rapport der har været der kan

lille listig advokatundersøgelse der

ikke kommer til at sikre at vi ikke får den her råddenskab i skat igen og det

det er medarbejderne i skat der leverer den her råddenskab jeg tror desværre det er de rammer vi giver dem ikke af ond vilje men desværre

levere de samme meget meget skarptslebne rammer som så ender i nogle misfostre af nogle sager så

det virkelig er de her hurtige quickfixes man skal have

godt acceptere når vi skal handle bagudrettet men ikke

skal forstå fortiden og hvorfor problemerne opstår så et ja herfra til at være midlertidige i forhold til at give kommunerne ansvaret for inddrivelsen vi håber måske den bliver liggende

inddrivelse af de her forskellige gældsposter mildest talt

meget tilbage at ønske derfor er vi også fuldt på linje med alle de ordførere der har sagt at så giver det god mening at give kommunerne mulighed for

i skat og ingen skal være i tvivl om at

radikale venstre får mulighed for det så øger vi tilførslen af ressourcer til skat på indtil flere områder simpelt hen fordi der er behov for det men det skal altså ikke hindre kommunerne i at gå i gang med at inddrive deres gældsposter synes vi selv om den anden kamp er helt legitim og den fortsætter vi også så er der det andet spørgsmål som har været vendt et par gange nemlig om i virkeligheden burde ligge hos kommunerne ikke bare til to tusind og atten men længere frem

jeg ved ikke om ministeren er kommet længere i sine overvejelser vil bare sige at

det varetages mest effektivt og hvor det giver størst legitimitet

da værd at spørge sig selv om vi skal have det ind i de nye edb systemer eller om man kunne gøre det mere enkelt ved at lade det ligge derude eller omvendt om vi stadig vurderer at der er så store synergieffekter ved at have ét system at vi kan spare kommunerne for en masse omkostninger ved at

jo inddrivelsesforpligtelserne fra kommunerne i to tusind og fem da lars løkke rasmussens strukturreform blev

gennemført siden kender vi jo alle historierne om skats deroute og

efterfølgende ti års nedskæringer der

oktober to tusind og femten først

kom med et forslag om at staten eventuelt skulle kompensere

de manglende penge som de ikke kunne bruge til velfærd derude når de nu ikke selv kunne inddrive

være brugt på på kommunal kernevelfærd

kommunerne ikke selv måtte inddrive dem det forslag var

og der blev lavet en rigtig fin aftale

med kl derfor blev der jo ikke stemt om vores forslag til gengæld

i skatteudvalget som jeg også synes

skatteministeren har honoreret i forhold til kl aftalen

rimeligt at vi beslutter herinde at den inddrivelse der

fungeret der har været nogle fordele nogle ulemper ved kommunal inddrivelse

handlinger og tiltag der er sket herinde skiftende regeringer nedskæringer

it system der kollapser

midler som kommunerne ellers kunne bruge på velfærd

tanker vi også havde for halvandet år siden og jeg kan også se at der i lovforslaget står at skatteministeriet og finansministeriet igangsætter en analyse af de økonomiske konsekvenser for kommunerne af den nedsatte nedsatte inddrivelsesaktivitet samt muligheden for at kompensere kommunerne via et statsligt afkøb af de kommunale restancer

de udgifter der er til at ansætte flere

ind til os alle sammen som vi kan bruge på velfærd eller skattelettelser eller hvad man nu har lyst til i første omgang skulle vi måske konsolidere os selv som det hedder på lidt tørt

politikersprog så vi i hvert fald kan få et skattesystem som folk igen har tillid til

er alle sammen afhængige af at folk har en grundlæggende tillid til at systemet fungerer specielt i et samfund der er så skattefinansieret som som vores er derfor er vi alle sammen afhængige af at vi kan få løftet

jeg har sagt det før men jeg skal ikke være for fin til at rose ministeren igen jeg synes at skatteministeren gør det rigtig godt ministeren er klar over at vi fra

side også havde ønsket os endnu flere

ressourcer der kommer jo ikke samlet set flere ressourcer

her uanset om man ønsker

topskatten fjerne den fjerne registreringsafgiften eller hvad det nu kan være

vi alle sammen afhængige af at vi får et skattesystem som folk

at man ikke ude i kommunerne skal sige ja det kan godt være at i ønsker jer flere pædagoger i daginstitutionerne eller bedre forhold

inddrivelsessystemet og nu mangler vi altså halvtreds

det er jo helt afgørende for vores samfund at skatterestancer bliver inddraget på betryggende og effektiv vis både af hensyn til

økonomiske element at der står nogle kommuner derude og mangler

opkrævet derfor har vi alle en interesse i at inddrivelsen af restancer til skat fungerer på betryggende vis

besluttet at lukke efi har inddrivelsesindsatsen været væsentlig nedsat eller ikkeeksisterende

kommunernes krav er selvfølgelig steget

gjort noget ved så vi kan få genskabt tilliden til inddrivelsen derfor mener det konservative folkeparti

i den situation vi står i giver rigtig god mening at bakke op om den aftale som den tidligere regering indgik med kl om at give kommunerne mulighed for at forestå inddrivelsen af fortrinsberettigede krav som for eksempel ejendomsskat

også været et stort ønske fra kommunerne selv at få mulighed for igen

skatterestancerne desuden kan vi

mellem den tidligere

den altovervejende positive modtagelse af lovforslaget baggrunden er jo

også en række ordførere har været inde på lidt sørgelig nemlig at vi er i en ekstraordinær situation som følge af

suspenderingen har nødvendiggjort at der skal udvikles et helt nyt inddrivelsessystem og

det er helt vigtigt at inddrivelse af gæld til det offentlige kommer på fode igen og at den vel at mærke

og effektiv det er nemlig hverken ret eller rimeligt at andre borgere skal betale for dem der ikke betaler deres gæld til det offentlige og det gælder også den gæld der er til landets kommuner det var derfor at den tidligere

smalle venstreregering i foråret to tusind og seksten indgik en aftale med kl om at kommunerne overtager inddrivelsen af deres ejendomsskatter og det der hedder andre fortrinsberettigede krav

to tusind og seksten fulgt op af skatteudvalgets beretning om kommunernes

af inddrivelse af fordringer som led i behandlingen af beslutningsforslag b

en opfølgning på aftalen og det beslutningsforslag og den beretning der blev skrevet og jeg kvitterer selvfølgelig

er glad for at der var et beslutningsforslag og

fremsætter det her lovforslag i

at ejendomsskatter og andre kommunale fortrinsberettigede krav

hurtigst muligt og det giver kommunerne mulighed for selv at en effektiv inddrivelse af de kommunale ejendomsskatter og lignende krav så man kan komme i gang med afviklingen af det der desværre er en stigende

til de her fortrinsberettigede krav

som fremadrettet skal forenkle genoprette og effektivisere inddrivelsesområdet og et af de helt store lovforslag er jo forenklingslovforslaget som kommer senere i samlingen hvor vi altså forenkler inddrivelseslovgivningen for

herre jesper petersen herre rune lund havde nogle meget faktuelle spørgsmål

om det der handler om at

de overtager en del af det der tidligere var en statslig opgave skal

et klassisk kl synspunkt og det

rigtigt som herre rune lund redegør for at det så er

så stærke ideologiske holdninger til om den opgave

i kommunerne eller måske helt eller delvis

være fordelt på alle aktørerne

permanent og at det bedste vil være at finde én aktør der kan løfte inddrivelsesopgaven

og der får vi så et godt udgangspunkt med det nye it system der

i forhold til debatten om penge man flytter over til kommunerne

områder hvor der er behov for at tilføre skat yderligere midler men

partier der indgik en investeringsplan hvor man for finansloven for sytten og for

til til skattevæsenet et historisk løft til skattevæsenet

i mange år regeringen gav i den forbindelse tilsagn om at de penge

vil regeringen tage på sine skuldre og anvise finansiering til i kommende finanslove

investere i vores skattevæsen og en meget stor del af de penge bliver brugt på at få styr på inddrivelsen

en meget meget lille del af den debat og man skal huske det store billede som altså er

nævne at alle partier i det her folketing støtter

fra enhedslistens side gerne

i de forhandlinger der foregår jeg ved godt at skatteministeren har besluttet at det kun skal være de partier som har været med til at ødelægge skat

alle partier ønsker jo faktisk at investere i skat i stedet for at

det er da rigtigt at kommunerne skal dutes altså hvis der er nogle opgaver de ikke længere skal lave

komme fra når det så at sige er staten der skal betale skal

jo bare det er interessant når vi ser rapporten

lave en aftale mellem alle folketingets partier men så ville det tage længere tid at nå frem til en aftale og

uenige om blandt andet hvordan vi skal finansiere det her al den stund at enhedslisten ikke har stemt for den samlede finanslov

sit svar eller understøtter nemlig at vi bare kan ansætte titusindvis af mennesker så tjener de sig selv hjem

godt være at man kan ansætte en medarbejder

tusind af dem er annullering af allerede planlagte besparelser men vi står stadig væk i en situation hvor der

vil være ansat cirka syv tusind

man skal ansætte tusindvis af medarbejdere men vi

allokerer vi jo flere ressourcer fra andre områder i skat

til momskontrollen og jeg udelukker ikke at man skal se på om man man skal gøre mere

ved at drive et skattevæsen vi kunne ansætte tusindvis af medarbejdere

i skattevæsenet der pågår her og jeg har bare den ene kommentar at det skatteministeren nu siger i det niveau der er lagt med investeringsplanen er vi i hvert fald ikke enige i for der er en lang række andre områder man altså ikke prioriterer med den investeringsplan det er en anden diskussion jeg vil bare

kan jeg ikke men den

oversendt til folketinget før jul

og det statslige for tredje kvartal af og seksten og det kan også være at vi

andet på det kommunale område hvis herre jesper petersen ønsker det i udvalgsbehandlingen kan få mere opdaterede tal

for hvordan det ser ud med de kommunale restancer men indtil vi har fået en effektiv inddrivelse

sker der jo desværre det at

fordi der bliver påskrevet renter og det er en stor del af stigningen men

uge og oplyser så også at det faktisk skulle være kommet i december det

talte alt for meget om de midler der så skulle

lige blev forvredet

ikke sagt at der skal ansættes i tusindvis af medarbejdere der er allerede

fastholdt et pænt antal medarbejdere og når man så sidder og tænker på hvad det egentlig er for tal der nok kommer i den oversendelse vi får i løbet af den her uge og hvor store restancer der er derude og man så siger at man har investeret syv milliard

ministeren om det er ministerens opfattelse at der nu er investeret det der skal til for at skat har et fornuftigt fundament at bygge videre på for det er min opfattelse at

der er tænkt på der så det har

det kan være at det skal revurderes i opadgående retning og det kan også være at det skal revurderes i nedadgående retning på forskellige områder og mit mål som skatteminister er ikke at bruge x antal kroner eller at ansætte x

i den periode vi har set skitseret bare være et underskud der vokser

selv om vi iværksætter de her initiativer

ikke er småpenge syv

en stor del af med finansloven før jul og som man nu går